pernille schnoor og kirsten normann andersen beslutningsforslag nummer

forhandlingen er åbnet det er herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

af delene kan stå alene samtidig ved vi at hvis man under sine studier får relevant erhvervserfaring

det også nemmere at få job efterfølgende derfor skal vi fra politisk side sikre at der bliver skabt gode rammer

tilegne sig praktisk viden parallelt med det teoretiske

det også glædeligt i dag at behandle l en hundrede og otte og tredive der gør det mere attraktivt for studerende at indgå i projektorienterede forløb eller praktik som led i uddannelse lovforslaget som vi behandler i dag imødekommer de udfordringer der har været i forhold til at modtage løn under de projektorienterede forløb udfordringen

at studerende ikke må være dobbelt forsørget af løn og

i forbindelse med forløb under uddannelsen afgørelsen var der kun grund til at tage til efterretning men samtidig

det også rimeligt at konstatere at der kan sættes spørgsmålstegn ved om det med den afgørelse var tilstrækkelig og er tilstrækkelig attraktivt at indgå i projektorienterede forløb for eksempel fuld tid parallelt med at man er forsørget på su

sigtet er at vi skal styrke koblingen imellem

den praktiske læring og den teoretiske læring

afgørelsen betydet at studerende der vil indgå i projektorienterede forløb i udlandet ikke kan gøre det hvis der i de relevante lande er et krav om mindsteløn i det konkrete tilfælde

det tyskland der bliver tænkt på hvor der siden to tusind og femten har været krav om mindsteløn til studerende i forbindelse med virksomhedsophold jeg tror at vi alle kan nikke genkendende til at det er fornuftigt at vi sikrer at danske studerende også i fremtiden kan tage praksisforløb i tyskland særlig hvis man tænker på hvor stor en andel af dansk eksport der går til netop det store marked mod

betyder lovforslaget at danske studerende der indgår i et projektorienteret forløb i tyskland ikke vil kunne modtage su men til gengæld kan oppebære en løn under forløbet og dermed leve op til kravet om mindsteløn samtidig giver lovforslaget den studerende mulighed for at få en erkendtlighed

i forbindelse med et projektorienteret forløb eller en praktik det der har været afgørende for

den sammenhæng er at det med erkendtligheden sikres at der fortsat er fokus på den studerendes læring erkendtligheden må ikke medføre at den studerende ender i et arbejdstagerforhold når man læser de mange konstruktive høringssvar kan man konstatere at en del af bemærkningerne

på beløbsgrænsen for erkendtligheden på de tre tusind kroner om måneden bemærkningerne er relevante

vejer det tungest at der først og sidst er fokus på den studerendes læring erkendtligheden til trods vurderingen her er meget klart at erkendtligheden i sin nuværende udformning sikrer at den studerende ikke risikerer at indgå i et arbejdstagerforhold

bakke fuldt ud op om ordningen og vi har tiltro til at den studerende og den offentlige private virksomhed kan aftale et forløb som både den studerende og virksomheden kan se sig selv i ministeren bemærker i det kommenterede høringsnotat i den forbindelse da også at der ikke er noget til hinder for at den offentlige private virksomhed i dialogen med den studerende forud for et projektforløb giver udtryk for at man generelt er åben over for at yde en

til efterretning lovforslaget sikrer at vilkårene for at indgå i et projektorienteret forløb gøres mere attraktive samtidig fastholdes det at den studerendes læringsudbytte er det afgørende i et projektorienteret forløb det er klogt for der er som jeg har nævnt brug for at styrke rammerne for at

for de fleste uddannelsers vedkommende har praktik på

derfor giver denne lov tilladelse til at der gives praktik med løn i tyskland eller andre lande som måtte have eller få samme regler som tyskland

handler om at det skal være muligt for en virksomhed at give en erkendtlighed til studerende som er i praktik i virksomheden forslaget giver mulighed for en erkendtlighed til tre tusind kroner om måneden i forbindelse med praktikken det understreges i forslaget at der ikke må være forudgående aftale om hvornår og hvor meget der gives i erkendtlighed

det betyder at arbejdsgiveren sidst i hver måned skal se på praktikanterne og så

du har da gjort det rigtig godt dig vil jeg gerne give en erkendtlighed på tre tusind kroner sidst i næste måned sofie du gør det stadig væk godt du får igen en erkendtlighed man kan også godt se ud af høringssvarene at det bliver problematiseret at det

regne med at få pengene samtidig er det et element

en række private virksomheder som og det erkender jeg gerne vil give deres praktikanter en erkendtlighed samtidig er

rigtig mange studerende som er i praktik ude i det offentlige landskab kan man forestille sig at studerende i praktik i en kommune skulle få en erkendtlighed i kommunerne anses det mange steder for

uansvarlig omgang med skattekroner at give medarbejderne en erkendtlighed for

i form af en julegave til to hundrede kroner jeg må indrømme at

bruge de penge man måtte have på at give faste medarbejdere erkendtligheder som for eksempel julegaver inden

på erkendtligheder til studerende så min forudsætning er at det her forslag ikke vil have nogen større relevans i offentlige systemer i hvert fald ikke i det kommunale system

i dansk folkeparti den principielle betænkelighed at når der kommer penge mellem praktikant og arbejdsgiver bliver det sværere at fastholde uddannelsesperspektivet så bliver det sværere at sikre

her bliver jeg så belært fra alle sider

nu støtter

det med en forventning om at uddannelsesstederne holder meget fast i læringskravene i praktikkerne

vigtigt at danske studerende kan dygtiggøre sig ved både at lære tysk forretningssprog og komme i praktik i tyske virksomheder

til gavn for erhvervslivet den afledte konsekvens af at vi så

være muligt som mine to kollegaer har redegjort for at modtage en erkendtlighed når man er i et undervisningsrelevant udviklings og uddannelsesforløb det de fleste kalder praktik

den tyske regering med opbakning fra

tyske konservative parti og det tyske socialdemokrati aftalte en

ikke få lov hverken som som tysker eller som dansk udvekslingsstuderende at

og modtager en en form for løn

jeg synes det er dejligt at vi har en bred aftale jeg forventer og har fået tilkendegivelser af at der er mange partier der kan bakke

med hensyn til de bekymringer der er rejst i forhold til

i i uddannelsesforløbet

er vigtigt at bemærke sig at det erkendtlighedsbeløb er fastsat efter eus regler for hvornår noget er løn for arbejde og hvornår en erkendtlighed

mit indtryk at man som arbejdsgiver ikke kan forvente andet end at man har en praktikant der selvfølgelig møder trofast og loyalt op og

og selvfølgelig udføre de opgaver

bliver sat til jeg skal også

på vegne af venstre at vi egentlig har det moralsk godt med at man ikke nødvendigvis skal være gratis arbejdskraft vi har haft

at give studerende mulighed få en erkendtlighed samtidig sikrer vi fortsat udviklings og uddannelsesmuligheder i

man kan sige at det er sådan en lex tyskland vi står med

vi men vil gerne have ministeren til at se på hvordan loven stiller sig til praktikophold i lande hvor der eventuelt er

hvert fald en problemstilling som jeg gerne vil rejse den anden del handler om muligheden for at give de studerende en erkendtlighed i bemærkningerne

op til tre tusind kroner per måned

den del er vi mere tvivlende over for selv om det bliver sløret ved hjælp af

ligner det aflønning det rummer flere problemer kan man forestille sig to studerende i samme virksomhed hvor den ene får og den anden ikke kan man sikre

at der ikke ligger en direkte eller indirekte aflønning af arbejde udført i virksomheden under uddannelsesforløbet er erkendtligheden et pengebeløb for opgaver der på forhånd er aftalt eller falder det som en konsekvens af at man indynder sig hos chefen og erkendtligheden kan også være med til

at flytte fokus fra praktikantens læring så

første del men kritiske over for den anden del som vi gerne vil have bedre belyst eller indrammet

til det vi mener ligesom er

dels nogle problemer der er opstået fordi der mange steder er en tradition for at give studerende der deltager i projektorienterede forløb det man mange steder i daglig tale kalder

en mindre erkendtlighed

ud over det jeg har sagt

gennemgået af flere ordførere og derfor skal jeg

det der er blevet sagt vi glæder os i liberal alliance over at folkestyret er i stand til at samarbejde om at løse praktiske problemer

de her studerende ikke har kunnet tage praktik i tyskland på grund

og ministeriet for at fremsætte det vi bakker meget op om det i forhold til erkendtlighedsdiskussionen

man vælger at tage et projektorienteret forløb eller

om man har udsigt til en erkendtlighed eller ej

stadig væk kommer til at være til stede så vi bakker op

tager et projektorienteret forløb i det her

tyskland kan modtage en erkendtlighed på op til tre tusind kroner i et ellers ulønnet praktik eller projektforløb det synes vi helt overordnet er en rigtig god idé i det radikale venstre vi ser meget gerne at

tager til andre lande både for at studere men også for at gennemføre praktik og projektorienterede forløb i virksomheder eller på andre arbejdspladser det giver rigtig gode erfaringer at komme ud og opleve både studie og arbejdskultur i andre lande det giver flere perspektiver det giver nye ideer og helt generelt er det bare en rigtig stor gevinst for danmark når de studerende vender tilbage

vi har brug for de perspektiver og de ideer og derfor bakker vi selvfølgelig fuldt og varmt op om at at ministeren har fundet

vil betyde at bachelor og kandidatstuderende kan få løn under praktik

at man ikke kunne modtage erkendtlighed eller løn under praktik

taget til tyskland for at være i et projektorienteret forløb der ikke længere kunne være det fordi de simpelt hen ikke måtte og det er bare rigtig vigtigt for vores samarbejde med tyskland at de studerende fortsat har den mulighed

der er også flere tyske aktører virksomheder som har været meget aktive i i den her proces for at sikre at det

kunne lade sig gøre det er fordi de også ser en værdi i at vi udveksler studerende på tværs af landegrænser

de studerende får rigtig meget ud af den anden del som er den der gør mig allermest glad er den del der handler om at studerende i projektorienterede forløb

fremtiden kan få en erkendtlighed

et beslutningsforslag b en hundrede og fem og halvfjerds som handlede om at studerende der er i praktik skulle kunne modtage løn for deres arbejde det gjorde vi fordi det ikke var muligt for virksomhederne for virksomhederne eller for organisationerne der havde unge i praktik at give en løn hvis de ville det

hvis der var en virksomhed derude som tænkte den her studerende

person vil vi rigtig gerne aflønne så var det faktisk ikke muligt med den måde loven var skruet sammen

glad for at ministeriet nu har fulgt op på det her og at der faktisk kommer en lovændring lovændringen er jo så ikke fuldstændig som vi gerne havde set den og er heller ikke fuldstændig som vi havde forventet det bliver nemlig sådan at man ikke må kalde det en løn og at man heller ikke må budgettere med det og planlægge med det som en løn men at det bliver en mulighed for virksomhederne at give en erkendtlighed på op til tre tusind kroner når jeg nu alligevel synes det er en rigtig god idé og et godt fremskridt

tre tusind kroner for mange studerende hvis de får det kan være med til at få deres hverdag til at hænge bedre sammen det vil være lettere at betale boligen det vil være lettere at få råd til mad

vil være lettere at se kammeraterne når man nu har mulighed

for at få en erkendtlighed på op til tre tusind kroner om måneden det kan betyde rigtig meget

på den enkelte arbejdsplads og

at der er nogle studerende som kigger

praktikkerne og tænker det virker uoverskueligt og kan jeg nu få hverdagen til at hænge sammen når jeg skal være syv og tredive timer i praktik og så

jeg måske nødt til sige farvel til mit studiejob og hvordan får jeg så økonomien og hverdagen til hænge sammen

der kan det her forhåbentlig hjælpe lidt på det jeg tror det er rigtig vigtigt at vi får flere studerende til at gå i projektorienterede forløb i fremtiden fordi

rigtig mange der snakker om karakterer og

alt det man kan lære på skolebænken jeg tror også der er en rigtig stor værdi i alt det man kan lære ude i virkeligheden så er der blevet stillet

nogle spørgsmål for eksempel af enhedslisten som jeg håber vil støtte

der er svar på nogle af spørgsmålene i selve bemærkningerne der ligger nemlig nogle ret klare krav til hvad der skal til

en rammeaftale for opholdet at den pågældende studerende ikke må medvirke som arbejdskraft under opholdet

så der ligger faktisk en masse af de her værnsregler i forvejen og hvis der er brug for at stramme yderligere op

for at sikre at alle partier bakker op om det

er nu af det indtryk og det er også hvad jeg hører fra de studenterorganisationer der har været med til at kæmpe for det her og der er nogle der har været meget aktive

i den her kamp at det her vil komme de studerende til gode så

er et rigtig godt skridt på vejen jeg havde gerne set at man var gået hele vejen

og vil derfor ikke kunne modtage su samtidig under det projektorienterede forløb den anden del af lovforslaget giver mulighed for at de studerende kan modtage en erkendtlighed fra en offentlig eller privat virksomhed ved siden af deres

hvor de er i ulønnet praktik eller virksomhedsophold under deres uddannelse der lægges i lovforslaget her op til at erkendtligheden ikke må være højere end op til tre tusind kroner om måneden da der ikke er tale om et arbejdsforhold

et læringsforløb for den studerende konservative kan støtte

videre arbejde

lovkrav om at studerende skal have mindsteløn i forbindelse med projektorienterede forløb i en virksomhed lovforslaget giver universiteterne mulighed for at godkende projektorienterede forløb på en virksomhed i udlandet som for eksempel tyskland hvor der er lovkrav om mindsteløn

og vil derfor ikke kunne modtage su regeringen ønsker at understøtte at danske

får mulighed for virksomhedsophold i tyske virksomheder som led i deres uddannelse det vil styrke de studerendes faglige kvalifikationer øge deres tyske sprogkundskaber og deres forståelse for tysk kultur det vil være til gavn for det dansk tyske samarbejde og

den anden del af lovforslaget ønsker regeringen at give mulighed for at studerende kan modtage en erkendtlighed fra en offentlig eller privat virksomhed hvor de har ulønnet virksomhedsophold som led i deres uddannelse forslaget omfatter universitetsstuderende der gennemgår et ulønnet projektorienteret forløb i en virksomhed det omfatter også studerende

et ulønnet praktik eller studieophold i en virksomhed endelig vil eleverne på maritime uddannelser der ikke er på videregående niveau være omfattet med forslaget fastholdes det

at disse virksomhedsophold er læringsforløb hvor den studerendes læring altså er i fokus

ikke tale om et arbejdsforhold for at understøtte dette vil regeringen fastsatte rammer

erkendtlighed må ikke være højere end svarende til op til tre tusind kroner om måneden og en erkendtlighed må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i høringsprocessen er der udtrykt ønske om at den studerende og virksomheden på forhånd skal kunne aftale den pågældende erkendtlighed gerne med et højere beløb end den beløbsgrænse som regeringen foreslår og hertil vil jeg altså sige at det er vigtigt at studerendes ophold i virksomheder ikke får karakter af ansættelsesforhold der er tale om læringsforløb hvilket de foreslåede rammer har til formål at værne om samtidig er det vigtigt at vi undgår juridisk usikkerhed om hvorvidt den studerende opnår arbejdstagerstatus

at sikre forskernes ytringsfrihed forslagsstillerne begrunder beslutningsforslaget med et ønske om at beskytte forskernes ytringsfrihed og lad mig med det samme slå fast at det ønske er jeg enig

forskning udgør nemlig et vigtigt bidrag til den demokratiske debat og den politiske proces det er vigtigt for mig som uddannelses og forskningsminister og jeg har sagt det fra jeg lagde fra land at vi skal styrke respekten for klogskab viden og intellekt forskningsbaseret myndighedsbetjening udgør ofte

at folketinget altid får retvisende information forskere og andre som har leveret data eller andre input til beslutninger i folketinget må derfor ikke forhindres i at gøre opmærksom på

næsten få det indtryk at forskeres ytringsfrihed i dag ikke nyder tilstrækkelig beskyttelse det er imidlertid ikke vores opfattelse i danmark har vi en solid beskyttelse af ytringsfriheden

hvor det slås fast at enhver er berettiget til på tryk i skrift og i tale at offentliggøre sine tanker dog under ansvar for domstolene derudover er ytringsfriheden for eksempel beskyttet af artikel ti i den europæiske menneskerettighedskonvention og samtidig fremgår det direkte af universitetsloven at forskere har pligt til at deltage i den offentlige debat uddannelses og forskningsministeriet har i samarbejde med fagministerier

universiteter fastlagt vejledende retningslinjer for aftaler om myndighedsbetjening

universitetet som altovervejende udgangspunkt har ret og pligt til at offentliggøre samtlige forskningsresultater så retningslinjerne er klare udgangspunktet er åbenhed og offentliggørelse det hører nu altså dog med til historien at offentligt ansatte forskere som andre offentligt ansatte er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt og det gælder også når forskere leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening som led i deres offentlige ansættelser på universitetet det kan for eksempel være oplysninger der skal anvendes ved forhandlinger i eu hvor danmark ikke offentligt skal afsløre afsløre sin forhandlingsposition et andet eksempel kunne være i forbindelse med forhandlinger om ændring af en støtteordning hvor offentliggørelse på helt utilsigtet vi kan påvirke

at offentligt ansatte forskere

at alle leverancer der indgår i grundlaget for den politiske beslutning offentliggøres når de

derfor er der ikke behov for at fastlægge yderligere begrænsninger og pligter som foreslået i

må det erkendes at ikke alle kontrakter som historisk er indgået mellem universiteter

det gælder både i forhold til tavshedsklausuler og i forhold til begrænsning af retten til offentliggørelse det skal der rettes op på og det er et arbejde der er iværksat

at nævne at ministerierne løbende gennemgår deres standardkontrakter det er der behov for også i lyset af konkrete sager der opstår undervejs der har desuden været et ønske fra både ministerier og universiteter om at få præciseret og uddybet de overordnede retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening i det arbejde vil blandt andet også indgå

to tusind og femten vedrørende roller og ansvarsfordeling i samarbejde mellem myndigheder og forskningsinstitutioner

en forsker oplever at få sin ytringsfrihed

det gælder også hvis forskere oplever at deres data eller andre input ikke bliver præsenteret retvisende for folketinget først og fremmest skal forskere gå til

som kan drøfte spørgsmålet med fagministeriet derudover har forskere også mulighed for at gå til sin faglige organisation som kan tage spørgsmålet

med forskerens ledelse eller med det relevante ministerium og endelig har forskeren altid mulighed for at indgive klage til folketingets ombudsmand så lad mig atter her til sidst understrege at forskere giver et vigtigt bidrag til den demokratiske debat og den politiske proces og det er derfor afgørende for regeringen at samarbejdet mellem myndigheder og universiteter hviler på principper om åbenhed armslængde og universiteternes metodefrihed

hvor forskere bestemt ikke følte at deres forskning blev præsenteret for folketinget på en retvisende måde og at de var pålagt mundkurv så de ikke måtte fortælle om deres resultater før en politisk aftale var indgået og loven vedtaget

men det der er den store bekymring for forskerne er at

muligheden for at lægge en mundkurv på nu i stedet for at kunne defineres af ministeriet så er flyttet over på universiteterne er det noget vi sammen kan kigge på så vi

diskussion på det her område jeg er ikke bundet af noget i den sammenhæng men jeg tror

nogen som helst problemer med men jeg tror nu også jeg har indikeret at det ikke er fordi regeringen går med planer om at ændre ud over det jeg har nævnt

den gældende retstilstand men

jeg mener sådan set også at en egentlig oplysning om hvordan tingene er kan

det centralt at forskerne kan komme til orde

de har frihed til at drage konklusioner der udelukkende er saglige og uden indflydelse af andre interesser end videnskabens

baggrund væsentlige pointer i lyset af beslutningsforslaget

man skal ikke være blind for

det er i højere grad blevet okay

udfordre de konklusioner videnskaben drager på et i øvrigt sagligt grundlag og efter mange års forskning og i en verden hvor alternative fakta legitime at fremlægge betyder det også at den udvikling er værd at tage alvorlig og at den også

at følge meget tæt

har der inden for de seneste to år været nogle sager der står som eksempler på den udvikling her tænker jeg

landbrugspakken som forslagsstillerne jo også henviser til i bemærkningerne til beslutningsforslaget et andet eksempel er sagen omkring

rammevilkår for landbruget der blev til på baggrund af indspark fra bæredygtigt landbrug her er forskningens rolle og betydning også

genstand for diskussion begge sager er alvorlige på hver deres måde men de har det tilfælles at de er eksempler på at forskningens position ikke er så urørlig som den var tidligere og det skal vi tage alvorligt den anden side af diskussionen om forskningens mulighed for at ytre sig er at der samtidig generelt set i dag er ganske gode vilkår mange forskere blander sig heldigvis i samfundsdebatten ministeren betonede også at der

demokratiske processer og aktuelle problemstillinger

altid alle med hårene

også være det er det der gør at vi i højere grad måske tillægger forskere på vores uddannelsesinstitutioner en grad af

det er en styrke som jeg synes at vi skal værne om

rigtig gode forhold når det kommer til forskningsfriheden og til alt hvad der hører herunder

også grund til at notere sig og i øvrigt også være tilfreds med i forhold til det fremsatte konkrete beslutningsforslag er der ikke nogen tvivl om at formålet

dog mener jeg ikke at det er hensigtsmæssigt at

armslængde åbenhed universiteternes metodefrihed og alt hvad der hertil hører vi mener dog samtidig grundlæggende at det er

holde fast i at det kan give mening i en given politisk proces at gøre plads til internt arbejde og der skal være plads til at kunne drøfte spørgsmål internt i en regering inden for eksempel forskningsresultaterne fremlægges til åben offentlig diskussion og debat ministeren

danmark deltager i forhandlinger i eu og har behov for at der

indgår også gerne ligesom ministeren har givet udtryk for at regeringen gør generelt i en diskussion om forskeres mulighed for at komme til orde jeg skal ikke redegøre for gældende ret det har ministeren allerede været inde på jeg er enig i den udlægning

altid værd at beskæftige sig med og jeg er helt enig med forslagsstillerne i at hver gang vi ser disse ting skal diskussionen tages og sandelig også i mellemtiden for at udvise rettidig omhu

jeg mener også at debatten faktisk kunne være rejst før landbrugspakken overhovedet så dagens lys men i forhold til det konkrete

skal man altså holde sig for øje at der skal være rimelige grunde til at kunne drøfte spørgsmål internt inden de fremlægges til offentlig debat så på baggrund af det

skal forhandles en politisk pakke

for at få samme niveau af viden

handler om at styrke folketinget over for regeringen det er det der er essensen i det her forslag

mere konkrete om hvad det her handler om og forhåbentlig

en beretning så vi kan sikre forskernes ytringsfrihed og dybest set

balance som vi har diskuteret i andre sammenhænge senest

en trædepude til at vi går i gang med en debat om lov om offentlighed

den debat skal tages i et andet forum jeg kan derimod

også sådan

have de præcise oplysninger i forhold til at kunne træffe beslutninger men jeg mener altså også at det gældende regelsæt

til at skulle beskytte forskernes ytringsfrihed og samtidig

skal forrykkes i forbindelse med nærværende beslutningsforslags behandling her

af enkeltsager vi anerkender fuldt ud og jeg tror bestemt også at ordføreren på området min kollega herre simon kollerup har været meget kritisk i forhold til

er allerede et oprydningsarbejde i gang for at sige det ligeud i de berørte ministerier og det anerkender jeg og kvitterer for jeg vil meget gerne deltage i udvalgsarbejdet når

vi overhovedet proaktive

præventivt og proaktivt kan forhindre

igen så risikoen bliver mindre men at skulle stille garantier

sig for mig et billede af en verden som måske nok er gledet en lille smule ud på et sidespor med hensyn til tavshedsklausulerne men også et billede af kontrakter som ikke helt fulgte de love og regler som er gældende på området der tegner sig også et billede af at man arbejder med at justere og regulere kontrakter og aftaler så de selvfølgelig lever op til love og regler

at forskerne skal være fri til at ytre sig om deres forskning og det skal naturligvis gælde uanset hvordan forskningen er finansieret

så leveres resultater som for eksempel skal bruges i forbindelse med politiske forhandlinger herhjemme eller for eksempel i eu og en offentliggørelse af resultater kunne påvirke markeder for

hvis der er tale om afgiftssystemer

resultaterne her skulle man så måske overveje om universiteterne er

sted at købe den slags rapporter hvis man har behov for at købe analyser

det måske bedst placeret hos private konsulentfirmaer jeg er klar over at der ligger rigtig meget økonomi i det her og derfor vil universiteterne

meget tilbageholdende med at sige nej til en opgave selv om der ligger betingelser bag her burde de måske ransage deres egen adfærd i hvert fald er det væsentligt uanset om kontrakterne bliver bedre at man på universiteterne overvejer hvordan de adskiller forskning og den dertil hørende pligt til en ytring om resultaterne til den omgivende verden og så det at levere konsulentydelser og bestilte rapporter med en dertil hørende respekt for bestillers ønsker om fortrolighed det gælder jo både her

myndighedsbetjening som i samarbejde med virksomheder

så ja der er ting der skal ryddes op i overvejelser som man skal gøre sig ikke mindst på universiteterne

det er det forløb der kører ser vi ikke nogen anledning til at skulle skulle ændre på noget det gør jo ikke at vi ikke kan tage diskussionen

gøre et eller andet for at sikre at man så også

får implementeret love og regler på rette vis

regler og love bliver overholdt det har vi ikke noget

sådan at de gældende regler er gode nok

sted hvor der var en stærk leder der begrænsede

satte forskernes

det forslagsstillerne skriver min kollega har meget effektivt redegjort for hvad

vil gå direkte til den mere politiske behandling

forskere i dag har en bred grad af ytringsfrihed den europæiske menneskerettighedskonvention grundloven

forfra

at forskere i dag har en fremragende ytringsfrihed

den europæiske menneskerettighedskonvention grundloven og universitetsloven vi

anerkender selvfølgelig at der af og til kan være problematiske situationer vi er interesseret i at imødekomme forslagsstillerne i forbindelse med en god dialog og belysning af tvivlsspørgsmål om punkter umiddelbart er vi ikke interesseret i at ændre loven fundamentalt og har derfor samme holdning som ordførerne både fra socialdemokratiet og

er vigtigt at de forskere vi har herhjemme føler og oplever at deres ytringsfrihed ikke

men samtidig kan der være situationer hvor forskningen skal offentliggøres i koordination med de myndigheder der har bestilt den hvis forskningen kan være med til at rykke et marked være med til at påvirke et salg eller på anden måde have vital betydning for store samfundsinteresser og det tror jeg egentlig også enhedslisten anerkender det ved jeg faktisk at enhedslisten anerkender jeg

jeg synes også jeg har hørt både ordføreren og andre sige det tidligere

om reglerne lever op til

jeg anerkender at der kan være problematiske tilfælde men jeg mener ikke at de tilfælde er af en sådan karakter at det betyder at forskere ikke har ytringsfrihed det mener jeg simpelt

det er vigtigt at man hæfter sig ved de muligheder der er for forskere der føler sig begrænset i deres publiceringsfrihed og ytringsfrihed der er klageinstanser

jeg hører meget gerne om konkrete eksempler der ikke er bragt til torvs endnu hvis det skulle være tilfældet på den baggrund

at det der skete med landbrugspakken giver anledning til at alarmerne bør lyde

så det vi gerne vil med det her beslutningsforslag i udvalgsarbejdet

og et problem eller

forhåbentlig samle folketinget om at det

den her mundkurv som forskerne stadig mener er der

af en årsag eller kan vi gøre det mere konkret

at udbore problematikken og undersøge om

jeg skal ikke kunne afvise at der findes enkelte problemområder inden for den ramme vil jeg

kigge på det men jeg kan desværre ikke imødekomme enhedslisten i forhold til den foreslåede

i folketinget da sagen pågik men først efterfølgende

tinget men det skal jo ikke sætte eksempel altså de principielle

ytringsfrihed min grænse går så derved hvor samfundets interesser kan påvirkes af offentliggørelse af dokumenter og analyser der kan forrykke væsentlige økonomiske og socioøkonomiske

føre deres historie helt tilbage til middelalderen og ser man på tingene i det lys

som er grundlagt i fjorten ni og halvfjerds

det der er bærende for et universitet er at det er en

samfundsinstitution som har til formål

huse og hylde og vogte over den frie kritiske og rationelle tanke

repression hører ikke hjemme på et universitet under nogen former det eneste der kan og bør tage livet af et forskningsresultat er at forskersamfundet kan påvise at resultatet er forkert og dermed strider imod hvad forskersamfundet anser for at være korrekt det var sådan at forestillingen om miasmer det vil sige at sygdom skyldes

kom af dage det var sådan forestillingen om at der fandtes et udbredelsesmedium for bølger der hed æteren kom af dage forskersamfundet kunne påvise at

derfor skal forskere selvfølgelig have lov til at sige lige hvad de vil når de forsker og når de kritiserer andre forskeres forskningsresultater det står helt fast

så er der et andet spørgsmål som er langt mere kompliceret og det er hvad

hen gælder andre regler for konsulenter end der gælder for forskere

arbejde lige så kritisk og rationelt som forskere når de belyser en sag men konsulenter arbejder også for en klient hvis

interesser de varetager derfor er det normalt at konsulenter underskriver en erklæring om tavshedspligt samtidig med at de indgår en aftale om at løse en kontrakt for en bestemt klient

det man kalder forskningsbaseret myndighedsbetjening

i realiteten et stykke konsulentarbejde der udføres af ansatte på et universitet og som regel

også løses af større seriøse rådgivningsfirmaer hvis det bliver sat i offentligt udbud

vil man have sin fulde ytringsfrihed bør man afholde sig fra at arbejde som konsulent

man acceptere at man helt grundlæggende har fraskrevet sig retten til at skade sin klients

derfor vil jeg sige at jeg sagtens kan forestille mig at der fra politisk side

mangler afgrænsning og præcisering af de regler der gælder for forskere som arbejder som konsulenter det er svært at forestille sig at at det har fundet sin endelige form og er fuldstændig fejlfrit

sådan som det er lige netop i dag det er et stykke arbejde som vi meget gerne vil deltage i fra liberal alliances side

den form som beslutningsforslaget ligger

der leverer myndighedsbetjening

hvilket de selvfølgelig gør i en forhandling og der kommer offentlighed om forhandlingen og forskerne kan se at

i en politisk kontekst for at fremme et bestemt politisk mål

afspejler de resultater de har leveret

offentligheden og kaste lys over det her forløb

der pågår politiske forhandlinger og der er vi selvfølgelig enige om

have fyldestgørende oplysninger men der mener jeg bare

enige om at folketinget skal have de her retvisende oplysninger samtidig vil jeg holde fast i

misbrugt i en politisk sammenhæng vil ordføreren og liberal alliance så være med til at

vitale oplysninger så må vi i fællesskab finde en eller anden ordning

man kan sikre sig at de vitale oplysninger kommer til folketingets kendskab det er vi helt enige om men hvis man ikke vil arbejde som konsulent

er sådan at konsulenten skal lave det som bestilleren kommer med det vil sige at ministeriet i princippet kan bestille hvad som helst og så skal konsulenten efterfølgende holde

det også selv om ministeriet vælger at bruge det på en helt anden måde eller lave det om eller

at det er rimeligt at man kan have det forhold at man kan have et ministerium der bestiller noget som de vil have det

det er en konsulentopgave og det skal folketinget

fuldstændig grundlæggende afgørende at folketinget har de oplysninger som folketinget skal bruge for at

beslutninger det jeg bare tror

andre procedurer end de procedurer

proces eller procedure hvor man kan hejse et rødt flag hvis man

at man bliver voldfortolket

ting som jeg må sige jeg er enig med nogle af de andre ordførere i

skriver at regeringen skal sikre forskernes ytringsfrihed så de frit kan udtale sig

det med ikke at fastsætte begrænsende klausuler

meget tillader lovgivningen hvor meget af det vi har set er

skal reagere på men men vi vil gerne støtte

den enkelte forskers personlige etik som skal afgøre om man siger ja eller nej til en opgave fra et ministerium eller er det os som stat som myndighed for forskningen der skal sikre at den beslutning behøver den enkelte

har sikret at der skal være ytringsfrihed lige meget hvad skal man som forsker ikke kunne komme i en situation

lige meget om man er universitetsforsker der forsker for forskningsrådspenge eller om man er konsulent i rambøll skal det være sådan at den

er helt med på og jeg har også selv forsket jeg har faktisk

mit tidligere arbejde købt forskning både hos rambøll og

elementer som man tager højde for det er typisk sådan noget med at man bliver enig om hvornår

alle parter har en interesse i at komme

som man helt overordnet skal tage højde for men når det er sagt

synes vi skal gå så langt som vi overhovedet kan for at sikre forskernes ytringsfrihed og for at sikre forskningens gennemsigtighed det er jo også et element

jeg sad faktisk og fik en idé som vi måske kan arbejde videre med i udvalget bagefter

løser den her problemstilling

alt det ministerierne bestiller hos lad os bare sige kora eller

kan finde ud af hvem der har været med og så videre men man har en forpligtelse til at offentliggøre de rå data

så alle andre kan gå ind og bruge de rå data

offentlige myndigheders midler altså regeringens og folketingets penge så kan man i princippet sige

og lave deres egne analyser eller hvad ved jeg på

er i hvert fald en mulighed vi kan vi kan drøfte videre for jeg synes det

vildt centralt

forskernes individuelle ytringsfrihed men også

gennemsigtighed og anvendelighed for hele danmark og ikke kun for den offentlige institution der betaler for det når det

primært handler om statsfinansieret

det vi har set jeg husker for et par år tilbage at jesper tynell lavede en rigtig rigtig interessant

den foregående regering der havde bestilt noget noget arbejde hos sfi hvor det også viste sig

er hvor meget af det her er fordi man bryder loven og hvor meget af det er fordi der faktisk er mulighed for det inden for loven det har jeg ikke overblik

de beslutninger vi træffer herinde den lovgivning vi vedtager og så videre det er jo en af grundpillerne i vores demokrati jeg glæder mig til at arbejde videre med forslaget

helt afgørende at sikre at danske forskere både kan

politisk indblanding men selvfølgelig også at de har deres fulde ytringsfrihed

kan man godt blive rigtig rigtig grundigt bekymret i øjeblikket politisk godkendelse af forskningsresultater inden de offentliggøres det burde være helt utilstedeligt i demokratier det er bestemt også min opfattelse at det er der bred enighed om her

i danmark uafhængige forskningsinstitutioner de institutioner som netop skal levere den viden og

fald informerede beslutninger må aldrig nogen sinde kunne anklages for at være

det er faktisk universiteternes opgave at korrigere os som politikere

meningsdannere beslutningstagere

at noget er sandt fordi det

viden som kan sige magten imod

også når vi synes det er virkelig irriterende

er forskere der har følt sig presset

helt og aldeles

de begrænsende klausuler

at der heldigvis er foretaget ændringer i nogle af universiteternes egne

sagen med landbrugspakken det er jo godt men vi vil også gerne være med til at se på om

blive sendt et endnu tydeligere signal fra folketinget

en patentproces involveret eller

oplysninger men det er mit indtryk fra

enhedslistens ordførers spørgsmål at det absolut ikke

jeg er overbevist om at vi kan præcisere det og få

i en udvalgsproces jeg vil

proces i udvalget for eksempel ved at vedtage

af den meget brede opbakning

at vi får tydeliggjort og sendt et meget klart signal fra folketinget om at i danmark

og og uafhængig det synes jeg vi kunne have

men forskerne skal heller ikke politisere

det allervigtigste at få understreget er at politiske beslutningstagere ikke kan blande sig i forskningens udførelse så

det er os politikere der træffer de politiske beslutninger men det er jo rigtigt

en balance her den kommer vi næppe til at kunne regulere

men vi kan jo sende retningsgivende signaler og meget gerne med udgangspunkt i brede vedtagelser som netop er videnfunderede oecd

netop på baggrund af hele forløbet om landbrugspakken jeg vil sige at da jeg læste

det her er jo selvfølgeligheder det bør være en selvfølgelighed at forskere har ytringsfrihed at forskningen er fri og at forskere kan fremlægge deres resultater på en måde der er retvisende ligesom jeg også mener at det bør være en selvfølgelighed

og de resultater som forskningen er kommet frem til

det kun er den udøvende magt der kan det så da jeg læste

en god idé og sådan har jeg det egentlig også fortsat

ministerens tale og de forskellige ordførerindlæg og jeg tænker sådan som jeg lytter mig frem til at der egentlig er bred enighed om at

og sikre at når vi får lavet en beretning eller hvad vi end ender med så er der taget højde for det så nævner enhedslistens egen ordfører sådan set også det her med at

rykket fra at det ikke nødvendigvis er ministeriet men universiteterne som kan give forskerne en eller

for mundkurv på og det synes jeg man skal undersøge videre men som udgangspunkt

det her beslutningsforslag og give os muligheden for at drøfte det her i dag

og for hele den demokratiske debat i danmark

er så mange andre i det danske samfund der har udgangspunktet

var inde på i sin tale at folketinget altid skal have retvisende oplysninger til vores arbejde

og andre som leverer tal materiale og resultater til folketingets arbejde og beslutninger ikke forhindres i at gøre folketinget opmærksom på hvis tal materialer eller resultater ikke bliver præsenteret retvisende for folketinget de skal altid have mulighed for at rette henvendelse til folketinget hvis de føler at det de har produceret bliver udlagt i en forkert retning

på talerstolen allerede det kan gælde

det kan gælde forhandlingsforløb i eu eller deslige vi kommer ikke til at stemme for enhedslistens beslutningsforslag men vi ser frem til arbejdet med

en beretning i udvalget og så synes jeg at det radikale venstres ordfører fru sofie carsten nielsen sagde det meget fint i

men set i det store billede og sammenlignet med udlandet

og allerede har lavet et oprydningsarbejde på baggrund af nogle af de sager der har været

ikke bliver præsenteret retvisende for folketinget så skal de have mulighed for

og gøre de folkevalgte opmærksom på

fordi det har konsekvenser for den lovgivning

der er det min frygt at den mundkurv som man har fjernet i kontrakterne fordi den ikke var

det håber jeg bare at det konservative folkeparti vil være med til at kigge på sammen med os i udvalgsarbejdet så vi sikrer at lige præcis den mundkurv der er så afgørende

syn på den her sag men vi er

og den revision af retningslinjerne som vist sidst skete i to tusind og ti så vidt jeg er oplyst

den handler om magtbalancen mellem den lovgivende magt folketinget og den udøvende magt regeringen og den handler om at folketinget skal have redskaber indsigt og viden til at gennemskue konsekvenserne af den lovgivning

der fremlægges og de politiske aftaler der indgås

blevet nævnt og som der også står i bemærkningerne til beslutningsforslaget

udspringer forslaget af sagen om landbrugspakken hvor man fra en regering fra et ministeries side har haft en interesse i at sikre at man selv havde en eksklusiv adgang til data til forskningsmæssig viden og dermed også en eksklusiv mulighed for at fremlægge forskning og videnskabelige rapporter på en måde der kunne fremme

det var det vi så udfolde sig for fuldt blus i den skandale der kom til at hedde gyllegate og som alene blev afsløret fordi der var modige forskere som ikke længere ville finde sig i den her praksis som i hvert fald miljø og fødevareministeriet åbenbart havde anvendt i en længere årrække

i sagen om landbrugspakken blev forskerne endda pålagt en dobbelt mundkurv de blev både pålagt en mundkurv i forhold til

om de tal de mente var blevet fordrejet

den praksis er ikke værdig for det danske samfund og det danske demokrati og det viste sig

lovgivning og den massive kritik der blev rejst i kølvandet på landbrugspakken førte til at miljø og fødevareministeriet i marts to tusind og seksten erkendte

i august gik ombudsmanden ind i sagen og bad om at blive orienteret om hvordan ministeriet havde ændret

standardkontrakter og så kom der skred i sagen ministeriet udsendte i september nye standardkontrakter

ønskede at bevare mundkurven for der var ikke ændret i den helt afgørende faktor der handlede om hvornår forskere måtte offentliggøre og det holdt ministeriet fast i på trods af den kritik der var rejst det vil sige at ministeriet stadig kunne pålægge

forskningsresultater til brug i nationale beslutningsprocesser i starten af december

enhedslisten det her beslutningsforslag og i slutningen af december kom der nye kontrakter som ikke lugter af mundkurv som oluf jørgensen professor i offentlighedsret udtrykte det i medierne den her famøse paragraf var nu endelig taget ud men som professoren og også andre påpeger

at mundkurven bevares idet ministeriets styring nu sker via universiteterne som stadig gerne vil have kontrakter med ministeriet

fået muligheden for at pålægge den her mundkurv og klausuler

her med kontrakterne og begrænsende klausuler og det er her jeg meget gerne vil kvittere for at regeringen bestemt har bevæget sig i den rigtige retning men som vi også har været inde på i debatten

når vi sikrer at de her klausuler og den her mundkurv ikke findes nogen steder i systemet og heller ikke kan pålægges universiteterne

det andet element i forslaget handler om folkestyrets rammer det handler om samspillet mellem regeringen og offentligheden og folketinget

nemlig at alle de analyser og rapporter som ligger til grund for en politisk forhandling lægges frem når forhandlingerne starter og ikke først når de er slut og tilsvarende

den radikale ordfører også var inde på der er ikke nogen herinde der skal være bange for at blive set efter i kortene tværtimod vi må stå på mål for de beslutninger

der træffes herinde og de ting vi siger og det

en af grundværdierne i vores samfund er åbenhed åbenhed og gennemsigtighed er en af de grundpiller som vores samfund og vores demokrati hviler på det er vores forsikring mod magtmisbrug når åbenhed sikrer at vi magthavere kan blive kigget i kortene og det bør vi stå sammen om at værne om tak for behandlingen og tak for den positive modtagelse af vores forslag jeg ser meget frem til udvalgsbehandlingen og jeg håber virkelig og det synes jeg også der er flere der

at vi kan lande en beretning

får adgang til at modtage handicaptillæg forslaget begrundes med at forslagsstillerne ønsker at elever på erhvervsuddannelserne får adgang til at modtage handicaptillæg til deres

sådan som studerende på de videregående uddannelser i dag har mulighed

finansieret ved at reducere su til vandrende arbejdstagere fra

tillægget gives

studerende som har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der giver meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde

su eller slutlån tillægget er et tillæg til det almindelige su stipendium eller slutlån og udgør otte tusind fem hundrede og fem og halvtreds kroner om måneden før skat ordningen blev indført tilbage i to tusind og fire formålet var at afskaffe det såkaldte dobbelte optag tidligere kunne studerende med funktionsnedsættelser søge om revalideringsydelse i stedet for

og for at få revalidering til deres uddannelse skulle de studerende opfylde to krav for det første skulle de opfylde de almindelige krav for optagelse på de videregående uddannelser

foretog den studerendes kommune en vurdering af om den pågældende var studieegnet og ville kunne komme i beskæftigelse og blive

handicappede studerende ligestillet med andre uddannelsessøgende med hensyn til muligheden for at vælge en videregående uddannelse baggrunden for at handicaptillægget blev begrænset

at ungdomsuddannelsen udbydes udbydes langt flere steder end de videregående uddannelser det betyder at elever på ungdomsuddannelser ikke har samme behov for at flytte hjemmefra og etablere egen husholdning en anden betragtning bag su handicaptillægget var at studerende

har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde kunne få kompensation for den manglende erhvervsindtægt denne erhvervsindtægt giver den studerende bedre mulighed for blandt andet at betale udgifter til for eksempel husleje og mad

ungdomsuddannelser er typisk yngre end studerende

personer med handicap der ønsker at tage en ungdomsuddannelse har mulighed for at søge økonomisk støtte hertil forslagsstillerne ønsker at elever på visse ungdomsuddannelser nemlig erhvervsuddannelser ligestilles med studerende på de videregående uddannelser forslaget er sympatisk

enig i intentionen vi skal understøtte elever med handicap

su midler bedst muligt men en reduktion af su til vandrende arbejdstagere fra eu som ikke samtidig pålægges danske statsborgere vil være i strid med eu retten derfor kan regeringen ikke bakke op om den foreslåede finansiering til udvidelse af ordningen men som nævnt er regeringen enig i intentionen

regeringen åben over for at drøfte initiativer som kan understøtte at flere unge med handicap kan få uddannelse og komme i job jeg mener dog ikke at overvejelserne om at udvide ordningen skal ses løsrevet overvejelserne bør

indgå i en samlet drøftelse af hvordan vi bedst muligt anvender de midler der er til rådighed inden for den økonomiske ramme i su systemet i den forbindelse mener jeg også det er vigtigt at drøfte

systemet mest hensigtsmæssigt kan understøtte unge med handicap og deres mulighed for at gennemføre en uddannelse mit forslag er derfor at vi i forbindelse med det kommende su udspil også drøfter hvordan vi udformer ordningen

handicaptillæg bedst muligt og på den baggrund

man så et anderledes behov for støtte og hvis man ikke kan være hjemmeboende af forskellige grunde har man så mindre behov for at få det her handicaptillæg hvis man går på en erhvervsuddannelse

de samme behov er behovet så ikke det samme

må man jo sige at hvis man er handicappet og tager en videregående uddannelse kan man få et handicaptillæg

det samme det samme incitament er der ikke i forhold til

bør ensrette hvis vi også ønsker at der

regeringen siger jo også selv at danmark har brug for flere faglærte så hvordan vil ministeren

er ministeren lidt uenig det som jeg hører

gået fra et niveau på nitten million kroner i udgifter i to tusind og tolv til nu et forventet niveau på

milliard kroner i år så tænker ministeren ikke at

gået helt amok med udgifterne på det her område og jeg synes at de handicappede på erhvervsuddannelserne ville

der skal ligestilles sådan at erhvervsuddannelseselever også kan få et handicaptillæg til suen når en hel forligskreds er enig hvorfor er det så at man ikke bare kan mødes i forligskredsen med det samme

se om man kan finde en løsning på problemet sådan som jeg forstår processen for en en su reform

er den udskudt til næste år og vi ved jo så ikke hvornår næste år den skal forhandles

efter tilbageløb ville det være smartere

su området at man ser tingene i en helhed og hvor alle parter bliver hørt ordentligt og grundigt og man får et rigtigt forhandlingsforløb

men jeg har noteret mig folketingets utålmodighed det behøver herre jacob mark slet ikke at være bekymret

skal ligesom for studerende uden handicap selvfølgelig være gode

det også vigtigt at vi i danmark arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for at en persons handicap ikke

at kunne uddanne sig så langt evner og flid rækker

den nu og socialdemokratiet vil også gerne sige tak til forslagsstillerne for at sætte den

på dagsordenen i dag i dag har mennesker med handicap på videregående uddannelser

i form af et handicaptillæg

påtage sig et erhvervsarbejde

et fornuftigt levegrundlag mens de læser og samtidig have fuld fokus på deres studier studerende med handicap har om

som

er påpeget i bemærkningerne til beslutningsforslaget

erhvervsuddannelser ikke omfattet af denne mulighed der har været forskellige grunde til at tillægget i sin tid

forslaget tager imidlertid fat på den rigtige problemstilling i den her sammenhæng i og med at både videregående uddannelser og erhvervsuddannelser er kompetencegivende der er ingen tvivl om at socialdemokratiet lægger lige vægt på de kompetencer som erhvervsuddannelser

der er brug for begge dele på den baggrund

hvis man er indskrevet på en erhvervsuddannelse skal man selvfølgelig sidestilles med personer med handicap der læser på en videregående uddannelse eksempelvis er der i dag adgang til specialpædagogisk støtte for personer

beslutningsforslagets intention og baggrunden forslaget kan dog ikke støttes fra vores side

ikke mener at finansieringsanvisningen er rimelig set

beslutningsforslagets vinkel

spørgsmål der skal håndteres gennem dette

man allerede har kunnet forstå på nogle af spørgerne i salen opfordre til at forslagsstillerne

også positivt ind i en drøftelse af problematikken men

tolv til at bruge forventeligt fem hundrede million

i at der godt kunne være mulighed for potentiale for at finde de midler hvis vi fik taget

fat på den her problemstilling som jeg godt ved at vi skal diskutere lidt senere i dag men for måske

om om ordføreren ikke er enig i at der faktisk godt kunne være et økonomisk potentiale vi kunne bruge til det

ønsker at vi skal have sådan nogle løsrevne beslutningsprocesser

med handicap jo altså er udtryk for

su systemet generelt vi vil gerne se det i en sammenhæng jeg synes det er rimeligt at vi får god tid i su forligskredsen

ikke på nogen måde stå her og sige vi bliver nødt til at tage en grundig drøftelse af det set i sammenhæng med de andre elementer som

man betragter tingene i sammenhæng og ikke begynder og

et godt nok utrolig legitimt

derfor er svaret kort og godt og uden at pakke det ind nogen steder nej vi tager ikke stilling

udgifter man har her og får nogle

mette reissmann ikke enig i at vi kunne gøre så meget godt

vi rent faktisk sikrede det her handicaptillæg til handicappede på erhvervsuddannelserne også for at

det her på plads hurtigst muligt har mette reissmann selv sådan en tidsfrist for hvornår

faglærte unge mennesker og vi står også og mangler folk der er midt i livet som kan tage en

blive efteruddannet således at de kan imødekomme de udfordringer der er på arbejdsmarkedet

det skal tages i forligskredsen og jeg vil gerne være med til at støtte en opfordring til ministeren om at vi bliver

også noget vi bør drøfte i i forligskredsen som flere af mine kollegaer har nævnt

fra blandt andet ae rådet og sågar dansk industri

endda også cepos har har kigget på det

vi om få år kommer til at mangle rigtig mange faglærte på vores arbejdsmarked det er inden for

de merkantile områder og vores samfundsøkonomi kan faktisk risikere at lide et tab hvis

man ikke kan skaffe nødvendige arbejdskraft

uddannelsesfordomme der findes og som mange ikke taler om men men som eksisterer når man taler med de forældre der skal hjælpe deres

er ved at blive bekæmpet men den eksisterer stadig

jeg har før sagt at hvis jeg havde mulighed for det

jeg gerne samle alle danske mødre i en sportshal først i jylland

odense og så i københavn og sige vi vil gerne lige understrege at vi måske har talt lidt for meget om stx

vurderede hvad der var bedst for vedkommende

synes jeg at der er rigtig gode argumenter for at skabe den her parallelitet

også mig og venstre meget magtpåliggende at der ikke forfordeles

anerkende som jeg var på vej til at gøre før

at der findes et større handicaptillæg det ene sted mens man

med på at det selvfølgelig også giver en en anledning til

på den baggrund at jeg udtrykker mig positivt om

og helt generelt anerkender at der findes en udfordring

kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget jeg fornemmer ikke at det kommer som den helt store overraskelse da ministeren jo allerede har udtrykt det men vi er interesserede i

også interesserede i at få udboret hvordan man

værnsinitiativer kan kan

har adgang til både almindelige videregående uddannelser og til erhvervsuddannelser og at de vel og mærke har adgang til det uden diskrimination og på lige fod med andre det indebærer bla

der skal sikres ordentlige økonomiske vilkår for de pågældende

unge med handicaps mulighed for at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af deres uddannelse meget begrænset derfor er det rigtig godt

og ovenikøbet i god overensstemmelse med handicapkonventionen at det er muligt for studerende med handicap

modtage et handicaptillæg

når de går på en videregående uddannelse til gengæld

at unge der går på en erhvervsuddannelse ikke har en tilsvarende ret til et handicaptillæg på deres uddannelse

den unge med handicap der går på en erhvervsuddannelse er ringere økonomisk stillet end den unge med handicap der

på en erhvervsuddannelse der er tale om

en urimelig forskelsbehandling og det stemmer umådelig dårligt overens med de gode intentioner der ustandselig udtales så sent som for et øjeblik siden her fra talerstolen om at vi skal prioritere erhvervsuddannelserne stærkere og gøre hvad vi kan for at motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse hvordan den gode intention hænger sammen med at der er et væsentlig bedre økonomisk grundlag når man tager en videregående uddannelse end når man tager en erhvervsuddannelse har jeg ligesom jeg formoder at forslagsstillerne har det

meget vanskeligt ved at se

op til at fjerne forskelsbehandlingen så unge med handicap der går på en erhvervsuddannelse

ligestilles med unge der går på en videregående uddannelse og det er vi

fuldstændig enige i og vi bakker derfor

om forslaget hvad finansieringen af forslaget angår

var det måske noget forudsigeligt at vi ville få en

debat om den der er åbenlyst en knast omkring finansieringen jeg skal ikke foregribe den diskussion

lidt senere i dag vi er enige i at der er store problemer i den måde hvorpå udgifterne til su til vandrende arbejdstagere er eskaleret det vil vores ordfører på området komme nærmere ind på så vi deler helt bekymringen jeg tror til gengæld det

hvis det er en reel knast i forhold til at få løst

problem hvis det er sådan at der ikke kan samles et flertal bag det her forslag alene under henvisning til at det

strider mod de aftaler vi har lavet i eu eller

er andre finansieringsformer for jeg synes at formålet med det her

politiske uoverensstemmelser der er om hvordan vi håndterer hele su området i forhold til den domstolsafgørelse der er faldet

ved det problem der er med suen i forhold til vandrende arbejdstagere det har vi en drøftelse af senere

også skal træffes beslutninger i den forbindelse

opnås flertal for et sådant forslag og derfor synes vi det er rigtig vigtigt at det ikke bare ender ud i ingenting på grund af

at finansieringen foregår på den måde jeg vil bare

den sikre vej til ikke at få vedtaget det her forslag som det umiddelbart ligger

derfor er vi enige

suen i forhold til vandrende vandrende arbejdstagere vi synes til gengæld det ville være rigtig dumt bare at rende panden mod en mur

adgang til at modtage handicaptillæg til deres su den oprindelige begrundelse for at sondre mellem videregående uddannelser og erhvervsuddannelser når det gælder handicaptillæg var at elever på erhvervsuddannelserne var yngre end de studerende på de videregående uddannelser og derfor boede hjemme og fordi de boede hjemme

havde de ikke de ekstraudgifter de udeboende studerende havde og

kan være en god begrundelse som kan samle et flertal

vise sig at være en dårlig begrundelse som der ikke er flertal for

vi er selvfølgelig tilhængere af at at staten støtter personer med handicap i deres

vi altså er nødt til at betragte hele su området

kompliceret at se på alle de her ting og fordi det simpelt hen bliver så kompliceret

men jeg mener altså at det må med i de samlede forhandlinger når man på et eller andet tidspunkt skal finde en samlet ordning og en samlet reform af statens uddannelsesstøtte så

at finde en eller anden form for løsning men i den form som det her beslutningsforslag

vi engang ad åre skal diskutere su samlet set

diskussion om finansieringen det er set med på men kan ordføreren bekræfte at at liberal alliance godt vil være med til at

på det her og også finde den hurtigere end

glimrende at man gør noget for at forbedre de handicappedes forhold

at erhvervsuddannelserne er rigtig vigtige

et stigende behov og alle prognoser siger at det

mindre de kommende år hvordan kan det så være at vi ikke kan blive enige om at sige

naturlig del som vi har glemt at få med tilbage i to tusind og fire da man lavede den her ordning

meget vanskelig problemstilling fordi eu faktisk

august to tusind og atten det vil sige at der er over et år til hvordan

liberal alliance medvirke til at sikre at det her forslag så kommer igennem hvis man ikke vil stemme for forslaget

der modtager su og som er på de videregående uddannelser og så dem der går på vores erhvervsuddannelser vi

at der ikke er nogen rimelig grund til at der er forskel

modtage handicaptillæg så den del af det særlig ud fra et ligestillings og mangfoldighedsperspektiv

bakker vi hundrede procent op om og vi vil også gerne være med til at finde en løsning så kommer vi

til finansieringsspørgsmålet som jeg jo også må forholde mig til det må vi selvfølgelig alle sammen

beslutningsforslag at finansieringen skal findes

en reduktion af su til de vandrende arbejdstagere fra eu

er begrebet vandrende arbejdstagere jo et interessant begreb

alle de studerende der kommer til danmark

su tager en uddannelse og så smutter de igen

rigtig rigtig mange der bliver i danmark og som bidrager til dansk velfærd

mange af dem der faktisk tager hjem efter de at arbejde men inden

folkepension det er der da et mønster der viser så der er jo også rigtig mange gevinster ved de europæiske studerende som kommer til danmark

med uddannelses og forskningsudvalget på besøg

hvordan de sikrer at få den nødvendige arbejdskraft som de skal bruge altså de kompetente medarbejdere som er de bedste inden for

i studietiden for at sikre sig at

med deres uddannelse så vi skal bare heller ikke lukke øjnene for at vi har brug for udenlandske studerende i

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget for vi kan ikke støtte finansieringsmodellen

og så foregriber jeg de spørgsmål

finde pengene henne og det ved jeg ikke

i drøftelserne vi vil også bare gerne sige med det samme det er set før at man har lavet politiske aftaler inden for et ressortområde hvor man har fundet pengene

politiforhandlingerne sidste år hvor man jo så ærgerligt nok fandt pengene inden for

det her handicaptillæg et andet sted end inden

uddannelsesministeriets ressortområde

på erhvervsuddannelser som jo netop skal ud

også får adgang til til handicaptillæg i de tilfælde

for dem at gennemføre en erhvervsuddannelse der er ikke nogen tvivl om at vi har brug for mange flere dygtige håndværkere og vi har også brug for det som flere ordførere har været inde på reelt lige adgang til alle vores uddannelser så har jeg

som andre lidt skeptiske over for at trække forslaget sådan alene ud af forligskredsen

er vi altså uenige i finansieringen her vi mener at det er et gode at vi får udenlandske studerende til danmark og vi har jo så en fælles aftale i øvrigt også i forligskredsen om at følge rammerne for

su forbruget også her

med med forespørgslen

vores uddannelser her til gengæld bakker vi varmt op om at vi går videre med forslaget om reelt lige adgang

for radikale venstres vedkommende ikke at

uanset hvad deres forældre tjener og uanset

fysiske muligheder

også gerne tage udgangspunkt i bo som jeg også har nævnt par gange i dag som illustrerer det her eksempel

hvis en fyr der hedder bo som har et handicap og er berettiget til et handicaptillæg på de videregående uddannelser vælger at gå ind og læse statskundskab kan han få et tillæg der skal hjælpe ham igennem hans uddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet efterfølgende

være tømrer eller tage en anden erhvervsuddannelse

ikke får handicaptillæg det giver ikke rigtig nogen mening og derfor er jeg egentlig også ret glad for at

bred erkendelse af i folketingssalen at det her er vi nødt til at gøre noget ved

mener jeg at hvis man har et handicap skal man have hjælp

de ungdomsuddannelser man nu gerne vil læse det

sjove ved den her debat er jo at den har kredset mest som finansieringen

hvor det her måske kan lade sig gøre lige indtil jeg hørte ministeren sige

næste år med en kæmpe reform risikere at blive udskudt hvis man ikke

sig sammen og finde ud af om vi kan finde de her fem og fyrre million

hvad ville der så være af muligheder så har dansk folkeparti fremlagt et

om at man skal tage det på de vandrende arbejdstagere og jeg er ret overbevist om at dansk folkeparti godt ved

at vi ville blive slæbt i eu retten hvis vi gjorde forskel på de studerende det har ministeren også redegjordt for dansk folkeparti ved også meget vel at de partier der mener der er brug for et eu i fremtiden kan

være med til men omvendt

jo også rigtigt som fru marlene harpsøe har sagt at vi bruger mange penge

penge end nogen sinde før på de vandrende arbejdstagere der får

jeg har det sådan at hvis nogle af de initiativer vi allerede har sat i gang kunne virke eller hvis vi

sætte nogle nye initiativer i gang der kunne sikre at

den udgiftsramme vi har lagt på det her område jeg tror den ligger omkring fire hundrede million

finansiering som jeg har foreslået i dag det var at man til uddannelsesinstitutionerne sagde vi lægger simpelt hen et loft over hvor meget i må bruge på reklame

på at indføre det her handicaptillæg jeg tror at tidligere har tallene fra uddannelsesministeriet vist

mig at bede om opdaterede tal så vi kan se om det kunne være en finansieringsmulighed men når alt kommer til

sådan set bare interesseret i at det her kommer igennem

nogle mennesker der har rigtig meget brug for noget særlig hjælp og derfor synes jeg også

i forligskredsen og måske allerede ved en beretning blandt forligskredspartierne kunne blive enige om at det her altså

læse en erhvervsuddannelse ville han ikke kunne få

su handicaptillæg men hvis han på et tidspunkt valgte at komme ind på en videregående

den forskel synes jeg ikke giver nogen mening og det er så uanset om

jacob mark ikke sad i tinget på det tidspunkt men herre jacob mark kunne

derfor er jeg også bare så meget obs på at

den her mulighed nu vi er enige om at vi skal gøre noget ved det her der ligger

måske forskellige finansieringsmuligheder

jeg har nu over lang tid søgt at fremme mindre tiltag som det vi diskuterer i dag

skal være ligestilling mellem uddannelserne

om man kan få støtten jeg har flere gange spurgt skiftende ministre om vi kunne gøre noget ved det her men har fået svar

var spredt ud over landet så så der var ikke det store behov men når jeg så hører

mulighed for handicaptillæg når jeg hører om bo der sikkert også har siddet i det her og ikke har kunnet finansiere gennemførelsen af sin uddannelse fordi der ikke er et tillæg så må jeg bare sige at det ikke er godt nok det kan ikke være det vi vil

i debatten i dag sådan positive stemmer stort set hele vejen rundt

når vi nu er enige om at vi gerne vil erhvervsuddannelserne når vi er enige om at det her er en ligestilling vi bør opretholde så forstår jeg jo ikke helt

nu til sommer men fra næste sommer for at der

mulighed for at vi sammen

finansiering her og vi skal debattere det tema

fordi vi har et område med vandrende arbejdstagere hvor udgiften fra to tusind og tolv

fra nitten million kroner i to tusind og tolv til forventeligt fem hundrede million

i to tusind og sytten burde der ikke være noget at hente der så er jeg fuldstændig med på at man kan sige at det vil man ikke være med til og så er jeg

selvfølgelig kan vi sætte os sammen og finde de fem og fyrre million

vi kan etablere den her ligestilling

også klar på der bliver snakket forligskreds

skal bestræbe mig på er at samle forligskredsen jeg hører alle i forligskredsen

burde der også være mulighed for at skrive en beretning der egentlig forpligter

at vi kan tage fat lidt hurtigere

og tyve med overhovedet at tage

jeg da være ærgerlig over hvorfor har vi ikke løst det for længst

ikke nogen begrundelse for ikke at tage fat på at løse det nu

netop nok for mig at se en ekstra begrundelse for når vi er enige om at vi burde

sige så meget mere end at takke for

og sige at jeg vil bestræbe mig på at vi kan lave en beretning hvor vi tager fat i det her

en pointe i at vi ikke skal lade det gode formål forsvinde fordi vi holder fast i en finansiering som vi måske

det er formålet det handler om og det er indførelsen af handicaptillæg på erhvervsuddannelserne som som er det centrale for os at få gennemført relativt hurtigt

egentlig sige tak for debatten og

finde ud af at finde de penge i en rimelig fart

men jeg vil gerne spørge til finansieringen for jeg forstår faktisk ikke hvorfor dansk folkeparti

om at det skal finansieres ved at spare på udgifterne til su til vandrende arbejdstagere

liberal alliances ordfører gjorde opmærksom på

ikke folketinget der bestemmer hvad det skal koste

udgifterne på det område er vokset som flere har gjort opmærksom på så hvordan vil dansk folkeparti

måske kunne vi finde ud af i fællesskab at udfordre eu domstolen på det der felt det vil enhedslisten

at spare på vandrende arbejdstageres adgang

at man jo aktivt fra regeringens side skal arbejde på at få ændret reglerne nede i eu det ved vi nok begge to

sker i dag eller i morgen men det er trods alt en en klar aftale at det skal foregå og derudover

det vil sige det kunne handle om nogle krav man kunne stille til de studerende der studerer i danmark som selvfølgelig skal være de samme som dem de danske

er forskellige muligheder for at opstille nogle nogle værn i det her vi

nødt til at gøre noget for at stoppe den stigning der er

gør det effektivt så kunne vi måske ramme et stykke under så vi måske kun var ti eller femten gange over det niveau vi havde i to tusind og tolv og så ville vi have rigelig med midler til at gennemføre

hvad de vandrende arbejdstageres su skal koste og så må ordføreren jo komme med et bud på

finde pengene mit spørgsmål er at det lyder som om det skal findes

su systemet som ordføreren siger så spørger jeg så vil ordføreren virkelig være med til at spare andre steder i su systemet

ikke domstolen kunne komme efter så der er faktisk en vej der bortset fra det

har vi jo set det her som en mulighed for at finde midler til

er ikke fordi vi nødvendigvis siger at det skal findes andre steder i su systemet vi er også med på at se efter andre finansieringsveje det er jo noget af det vi må tage i den opfølgende

har fået fornuftige jobs og bidrager i høj grad igennem topskatten til statskassen

i det her tilfælde fra handelshøjskolen hvis herre

thulesen dahl ønsker at nedlægge den uddannelse så vil det koste danmark et anseligt provenu

uddannelser der foregår på engelsk eller ej vi har vores akkrediteringssystem vi

hvis man skal have en engelsksproget uddannelse så skal der

er en hel debat for sig som

baggrunden herfor er i høj grad en dom fra eu domstolen som kom netop som vi arbejdede med su reformen i to tusind og tretten dommen gav rettigheder til vandrende arbejdstagere til at tage uddannelse og

i dansk folkeparti var vi meget opmærksomme på den udfordring som lå i denne åbning

tiltrække mange unge andre eu lande derfor er vi også glade for at der i aftalen om

blev indsat et loft som hvis det blev nået skulle udløse en række foranstaltninger som det primære står der i aftalen at danmark vil arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske su system

en erkendelse af at det muligvis kunne tage lidt tid

igennem eu står der at der samtidig skulle iværksættes værnsintiativer

begrænse antallet af vandrende arbejdstagere som studerer og får

su i danmark endelig står der i aftalen at hvis loftet overskrides

at i sidste ende skal alle andre modtagere af su sættes ned i su for at vi kan betale su til de vandrende arbejdstagere

spørger vi i dag ministeren hvilke initiativer regeringen vil tage for at leve op til aftalens forskellige punkter og sikre en begrænsning af antallet af vandrende arbejdstagere som studerer og får su i

en begrænsning i antallet af vandrende arbejdstagere som studerer og

i danmark

og det er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i europa og i danmark det er værd at huske på at udenlandske studerende også i mange tilfælde kan være en gevinst for

over de samfundsøkonomiske gevinster ved internationale studerende men eu skal ikke udvikle sig i retning af en social union det har aldrig været meningen med det danske uddannelsessystem og eus indre marked

til danmark for at tage gratis uddannelse på su og rejse hjem igen det danske

su system er i international sammenhæng vældig generøst samtidig med at systemets robusthed er presset af blandt andet en stigende tilstrømning af udenlandske studerende lad mig slå fast at jeg deler spørgerens bekymring over den store stigning i antallet af vandrende arbejdstagere der modtager

modtager dansk su derfor følger vi som aftalt i su reformen i to tusind og tretten udviklingen tæt blandt andet gennem årlige afrapporteringer til su forligskredsen om udviklingen i antallet

eueøs borgere med dansk su sideløbende hermed følger vi udviklingen i udbud af engelsksprogede uddannelser

su som vandrende arbejdstagere bevarer deres arbejdstagerstatus under hele uddannelsen for de studerende der ikke opfylder betingelserne mister retten til su regeringen er bevidst om at den danske su er meget høj sammenlignet med for eksempel de øvrige nordiske lande hvorfor vi risikerer at

en form for magnet for udenlandske studerende som kommer til danmark for at nyde godt af den gratis uddannelse og den høje su men som ikke bliver og arbejder i danmark efter endt uddannelse

viser at to og fyrre procent af de udenlandske studerende fra andre eu lande som er kommet til danmark mindre end et år før studiestart forlader danmark igen inden for de første to år efter endt uddannelse

tal som bekræfter bekymringen for at vi i danmark reelt set kommer til at løfte andre eu landes uddannelsesforpligtelse med udgangspunkt i den bekymring besluttede min forgænger daværende uddannelses og forskningsminister ulla tørnæs i maj at iværksætte en analyse af de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser analysen har fokus på erhvervsakademiuddannelserne som har en stor koncentration af eueøs borgere i forbindelse med analysen har det

og vi forventer at afslutte analysen i foråret to tusind og sytten

det vil altså sige det forår vi akkurat lige er gået ind i i forgårs analysen fokuserer på tre vigtige faktorer for det første ser vi i hvor høj grad studerende fra eueøs lande bliver i danmark efter at de har afsluttet uddannelsen ligesom vi ser på om de kommer i beskæftigelse på det danske arbejdsmarked for det andet undersøger vi om de studerende og underviserne på de engelsksprogede

villige til derudover at se på om der kan gøres yderligere for at adressere de udfordringer vi

og det kunne man ellers også godt adressere men det må så blive en anden debat

eu og eøs borgere der indrejser til danmark med det hovedformål at studere i modsætning til den hidtidige praksis og dansk opfattelse har ret til su hvis de samtidig har status som arbejdstagere partierne lagde til grund at den gældende

danmark er at den studerende som udgangspunkt skal have beskæftigelse i ti til tolv timer ugentligt for at opnå status som arbejdstager

en konkret vurdering det var dengang helt afgørende for dansk folkeparti at vi fik taget fat på den problematik i forbindelse med aftalen vi forudså

kom hertil for at få den gratis uddannelse og forsørgelse i form af su og vi fik ret tallene taler deres klare sprog

i to tusind og tolv det sidste år før dommen en udgift på nitten million

fortsætte hvis vi ikke gør noget derfor var vi også glade for at der i aftalen

partierne konstaterer at dommen medfører merudgifter til su og tager til efterretning at regeringen vil indarbejde det nuværende skøn på to hundrede million

de nævnte to hundrede million

skat og tilbageløb som blev nævnt tidligere i dag partierne er enige om at følge udviklingen og ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser vil fremlægge en årlig status for udviklingen i antallet

eu og eøs borgere der modtager

ministeren vil på den baggrund mødes med forligskredsen såfremt udviklingen afviger væsentligt fra det forudsatte forpligter partierne sig til i forligskredsen at sikre finansiering inden for su området og iværksætte relevante værnsinitiativer i den forbindelse vil danmark arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske su system i sidste ende forpligter partierne

su systemet må komme til at koste ekstra og når nu grænsen er nået skal der gøres noget på flere niveauer den første og bedste løsning efter dansk folkepartis mening er naturligvis

at få ændret reglerne i eu så vi selv kan bestemme hvem

naturligvis helt afgørende hvad regeringen vil gøre for at få ændret reglerne i eu som der jo også står i den oprindelige aftale at de skal i en erkendelse af at det nok desværre kan komme til at tage en dag eller to eller tre inden vi kommer igennem med det så skal vi iværksætte værnsinitiativer som kunne være at uddannelser skal foregå på dansk

et arbejdsmæssigt begrundet argument for at gøre det anderledes det er også det krav

er til nye uddannelser når de skal godkendes i henhold til akkrediteringsloven det går ikke specielt godt vil jeg sige jeg forsøgte for nylig at se på en række godkendte uddannelser og det lykkedes mig faktisk ikke at finde nogen specielt gode argumenter for at de uddannelser som blev godkendt til at være på engelsk skulle være på engelsk da ministeren her i salen skulle argumentere for at en masteruddannelse i hovedpine for danske læger skulle være på engelsk var et af argumenterne at er engelsk litteratur på området tja da jeg læste til ingeniør

meget af litteraturen på tysk og på engelsk men undervisningen

det er selvfølgelig også over tredive år siden andre værnsinitiativer kunne være at man skal lære dansk hvis man skal tage en uddannelse her

ligger der i aftalen at yderligere udgifter til su ud over den aftalte ramme skal finansieres inden for den nuværende su ramme hvilket vil sige at hvis udgifterne fortsat stiger

de danske studerende for at finansiere de stigende

undgå men det er faktisk står i aftalen derfor mener jeg naturligvis også at det handler om at komme i gang og derfor er dagens debat også meget

venstre dansk folkeparti liberal alliance radikale venstre

at udviklingen i su udgifterne til vandrende arbejdstagere i to tusind og sytten kan forventes at overstige den udgiftsramme der i forbindelse med su reformen fra to tusind og tretten er aftalt med et bredt flertal i folketinget på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til aktivt at følge op

su reformens aftale om at danmark vil arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske su system det er ikke rimeligt eller ansvarligt at løse en problematik der vedrører en mindre andel af de samlede su udgifter ved at forringe vilkårene for samtlige danske su modtagere samtidig opfordrer folketinget regeringen til at udvise ansvarlighed og i samarbejde med su forligskredsen at igangsætte relevante og bæredygtige værnsinitiativer

udgifterne til vandrende arbejdstagere holdes inden for den aftalte udgiftsramme folketinget opfordrer ligeledes regeringen til at indføre værnsinitiativer hvor udlændinge ikke kommer til danmark alene for

suen en afgørende rolle

i folketinget i to tusind og tretten indgik

for at give studierne den rette opmærksomhed som der kræves i forhold

su forliget imidlertid et særligt relevant punkt nemlig forligets opfølgning på eu domstolens dom i sagen fra februar to tusind og tretten og dommen betyder at

har ret til at modtage su såfremt de opnår status som vandrende arbejdstagere og for at opnå status som vandrende arbejdstager kræver det mindst ti til tolv timers ugentligt arbejde med udgangspunkt i en konkret vurdering dommen ændrede den hidtidige praksis og den nye praksis blev klogt imødekommet i su forliget hvor partierne bag sammen tog højde for lige præcis de merudgifter som dommen medfører og som ventet har vi siden to tusind og tretten set udgifterne til vandrende arbejdstagere der modtager su stige og tallene tyder på at der

at udgifterne i to tusind og sytten vil overstige den ramme som blev aftalt i su forliget det tager socialdemokratiet meget alvorligt og vi mener at det

der igangsættes relevante værn til initiativer hvis udviklingen afviger fra det væsentlige her må det siges at

ansvar og tager initiativ til at samle su forligskredsen og drøfte udviklingen fra socialdemokratiets side indgår vi meget gerne i en konstruktiv dialog om værnsinitiativer der sikrer at udviklingen holder sig det aftalte niveau ligeledes må det også forventes at regeringen løbende arbejder aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske su system som det også er aftalt i su forliget endelig må det understreges at enhver form for

turisme på ingen måde kan accepteres

su system er ikke acceptabelt at komme til danmark for ydelsernes skyld og ikke for studiernes skyld kan ikke accepteres omvendt

skal alle udenlandske studerende fra andre eu lande heller ikke gøres til syndebuk

helt tydeligt og det er også blevet lagt til grund at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at fastholde udenlandske studerende

beskæftigelse spørgsmålet om udenlandske studerende bør dog ikke kun have for øje at udgifterne holder sig inden for udgiftsrammen det er som sagt et afgørende spørgsmål og det udgør det ene ben

hvordan vi fastholder de udenlandske studerende der læser i danmark til efterfølgende at blive og medvirke til

fællesskabet over skattebilletten der er god ræson i at overveje hvordan

lige præcis den politik der er et uforløst potentiale her der kan indfris

om at erhvervslivet faktisk efterspørger studerende med forskellige kompetencer særlig inden for det naturvidenskabelige område og en del af de udenlandske studerende er jo i gang med

kompetencer inden for disse områder som der er stor efterspørgsel efter

hvis vi skal blive bedre til at fastholde udenlandske studerende efter studierne og få dem i arbejde i nogle år

er det igen her vigtigt at understrege at der er en økonomisk gevinst af hente men vi bliver nødt til at blive bedre til det når debatten her i dag handler om

det også på sin plads at regeringens bebudede su udspil får et par ord med på vejen i regeringsgrundlaget skriver trekløverregeringen jo at man vil fremlægge et su udspil med udgangspunkt i den tidligere

su systemet mere robust som det hed det betød som bekendt at forringe su stipendier med tyve procent og afskaffe det sjette

su år jeg er sikker på at vi får rig lejlighed til at diskutere regeringens su reform når den engang ser dagens lys så jeg vil ikke gå nærmere ind på det her men jeg vil gerne understrege at socialdemokratiet mener det er dybt urimeligt at samtlige su modtagere skal have forringet deres

i forsøget på at løse en problematik der vedrører en lille andel af de samlede udgifter

godt kan se at det er urimeligt og skævt og samtidig

kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved om en forringelse vil have en effekt i forhold til udviklingen i antallet af su modtagere derfor er

er for nogle værnsregler man kan stille

iskoldt og nøgternt at erkende at det

vil kræve ændringer af mindst to tunge retsakter forordningen om de vandrende arbejdstageres ret til sociale ydelser

og tre og firs og opholdsdirektivet og jeg tror

være flere i den jungle hvad vil ordføreren rent faktisk gøre ved det problem at det er eu der styrer udgifterne på

han påpeger at det er eu der sætter rammerne for det her det var også det som jeg

jeg vil opfordre regeringen til at man i enhver tænkelig sammenhæng simpelt hen begynder at fremme forudsætningerne for at vi kan opretholde det

su system og det bliver

op i enhver sammenhæng det her er jo ikke en snuptagsløsning vi

hverken bilde os selv eller hinanden eller i

at man kan gøre det i løbet af ingen tid for det er et langt sejt træk men der hvor jeg mener at vi

inden for de rammer uagtet at de er snævre hvad kan vi overhovedet

jeg vil igen understrege at vi synes det er uacceptabelt at man udnytter det danske su system som

i su systemet så tak for det men alligevel synes

der skal jo ændres noget i de direktiver

midlerne inden for den aftalte beløbsramme og det står jeg

det er jo derfor vi opfordrer regeringen til lad os nu sætte os sammen og finde ud af det med hensyn til hvad man konkret skal anmode om

skal vi have om ikke flere til at komme så flere til at blive hører jeg lidt

jeg hvad er det så for nogle værnsinitiativer som socialdemokraterne tænker vi kunne opstille

være at sige at uddannelsen skulle foregå på dansk kunne det være at sige at dem der kommer

skal lære dansk for at kunne tage den her uddannelse fordi man kan sige

mette reissmann henviser til eller eller hvad er det

det danske erhvervsliv der i øjeblikket står og råber flaskehalse forskellige steder i produktionsapparatet og lige præcis mange af de udenlandske studerende erhverver sig kompetencer

gå ind og imødekomme den efterspørgsel som

så vigtigt at holde fast i det andet ben er hvordan skal vi så

overhovedet lave værnsinitiativer jeg vil gerne understrege at socialdemokratiet ikke går ind for at der kun skal undervises på dansk på længerevarende uddannelser

man kom hertil for at studere engelsk at det så skulle foregå på dansk

eller andre sprogfag jeg er selv uddannet på cbs hvor

halvdelen af mine studiebøger var affattet på engelsk og alligevel foregik uddannelsen på dansk

kunne jo enten lave stopprøver i engelsk for at sikre at der var et højt nok engelskniveau

i det mindste sikrede det og samtidig også undersøge muligheden for

ret høj dimittendarbejdsløshed og

lang tid før folk med videregående uddannelser

studerende kommer her tager en uddannelse og tager jobbet fra de danske studerende

formålet og fordelene

at erhvervslivet lige præcis

uddannelser og mange af

fordi danmark er som det er

su system og de følger frivilligt danskundervisning ved siden af deres studier

ordførerens tale om at det ikke må føre til forringelser

at det vil føre til forringelser

andet er om hvorvidt der er en modstrid mellem de to ting det synes jeg overhovedet ikke jeg synes tværtimod at det hænger rigtig

su systemets robusthed var under pres fordi vi havde alle disse mange udenlandske studerende der kom her op og fik

masse andre sammenhænge

procent ved den vedtagelsestekst som herre jens

værnsinitiativer der findes muligvis flere sagt at

uddannelse på flere niveauer

salen her findes den nødvendige mængde kreativitet til at finde de nødvendige værnsløsninger så vi kan sikre et godt su system og i øvrigt også sikre at det er de rigtige studerende

det fordi dygtige udenlandske studerende der kommer til danmark og får en uddannelse gerne på engelsk

en kæmpe fordel for vores videnssamfund

med til at generere indtægter til statskassen de

hånden under det velfærdssamfund som vi så gerne vil udvikle problemet opstår og her er

når der kommer udenlandske studerende til danmark udelukkende fordi vi har verdens mest generøse uddannelsessystem

overstået rejser de hjem igen til det land de kom fra uden hverken at have bidraget eller brugt

uddannelsen til noget særlig fornuftigt det er vi nødt til at stoppe vi havde debatten

i forligskredsen for et halvt års tid siden

vi kan nu konstatere at vi nærmer os den beløbsgrænse som forligskredsen har fastsat og derfor er vi nødt til at se yderligere værnsinitiativer

fremsat og oplæste på vegne af meget bredt flertal i folketinget

begivenhedernes gang at hvis nogen kunne finde på at spørge

hvilke værnsinitiativer vi kunne forestille os så skal der først udarbejdes en oversigt der

fru mette reissmann havde en fremragende pointe i at de

udenlandske studerende der læser naturvidenskabelige uddannelser og tilegner sig viden

tilsvarende for alle områder og den analyse er nødt til at være specifik

vi kan overveje om adgangskravet på de givne uddannelser er højt nok her må vi inddrage danmarks akkrediteringsinstitution

om de værnsinitiativer der kan fastsættes kan inkludere stopprøver undervejs en en test af sprogniveauet og

der læser naturvidenskabelige uddannelser og ønsker at være i danmark faktisk gør ud over det

senere på året men man kan samtidig inddrage det og på den måde skabe en

både mere komplet og holdbar løsning derfor

at alting ikke ser så sort ud som som nogle gerne

enhedslistens ordfører sætter jo fingeren på fakta ved at

man vandrende arbejdstager og skal have su sådan er det

er gratis og suen er verdens højeste så er det en attraktiv pakke

ellers er

og jeg mener at de værnsinitiativer jeg nævnte før kan være med til at sikre

at bruge et ganske populært ord

i øvrigt også være med til at sikre at de midler vi anvender

nu kom jeg lidt langt væk fra talepapiret men ikke desto mindre

hvor vi jo blandt andet betoner at det ikke er rimeligt at berøre alle danske su modtagere i forbindelse med at der er en situation med en lille andel af de samlede su modtagere så vil jeg

kan bekræfte at når regeringen nu fremlægger sit kommende su udspil til en

systemet mere robust i forhold til en problematik om de udenlandske

a tete med fru mette reissmanns kollega herre mattias tesfaye som egentlig udtalte ganske tankevækkende

siden nitten halvfjerdserne har lagt stemmer til et uddannelsessystem der i stigende grad går til at bruge penge på akademikernes børn mens de der tager de korteste uddannelser kommer fra arbejderhjem og får mindre og mindre økonomisk i

i en længere debat på den konto det er sådan at

til at fremsætte mere på su fronten i forhold til reformer i i hvert fald to tusind og sytten så med tålmodighed i hu vil jeg ikke ikke genudsende men love fru mette reissmann at når året er omme

kan diskutere de her værnsinitiativer og så er der det kommende

som engang vil se dagens lys måske ultimo i år eventuelt primo næste år men de to ting har ikke noget med hinanden at gøre

til mit spørgsmål var lige så meget at i særdeleshed statsministeren men også øvrige medlemmer af venstre har sagt

under vores su system det var bare det jeg ligesom ville have

overførsler til de studerende det bliver fru mette reissmann og jeg næppe enige om til gengæld kan jeg herfra i salen identificere en tidligere minister på området en nuværende minister en underviser i øvrigt også i arbejde som

tv en forsker et menneske

uddannelsesinstitution der bør være kompetencer nok i salen til at komme med mere end to forkølede værnsinitiativer så jeg ser frem til lidt fælles gruppearbejde og i øvrigt også at kreativiteten begynder at blomstre og spire

vi inden for rammerne selv havde fortolket og besluttet mener ordføreren virkelig at de kan det og hvis man kan lykkes med det hvorfor har man så ikke bare brugt dem fra starten

har altså lange videregående uddannelser her fra landet og er ikke nødvendigvis født med dansk pas men de arbejder på novo de arbejder på grundfos de arbejder i mærsk de arbejder i små iværksættervirksomheder

vi vil bare ikke bruge de samme penge på at sende folk hjem til rumænien når de har fået vores sociale

at bremse udviklingen og måske også rulle noget af den tilbage indtil

man finder en europæisk løsning min holdning er klar på det område

jeg nok lidt mere skeptisk end de fleste jeg mener ikke at eu er en social union jeg mener eu er en samarbejds handels og frihedsunion

er godt og vel otte måneder siden at kansler merkel udtalte at man var villig til

sociale og overførselsmæssige område der kunne sikre en mere fair

fremadrettet hvorfor er det ikke sigtet at nå tilbage til

en udmærket balance så har vi fem hundrede

udvikling økonomisk konjunkturmæssigt og arbejdsudbudsmæssigt i det øjeblik

er netop derfor jeg indledte min ordførertale med

efterlyse og gøre opmærksom på at vi har brug for en mere detaljeret analyse så vi kan få en konkret diskussion

der kommer nogle vandrende arbejdstagere altså nogle eu borgere til danmark og tager noget uddannelse dem har vi så

en hel del udgifter til det forventes at der bruges omkring

hvordan ser hvordan ser venstre på hele det her med at der altså lige nu er nogle udgifter og det eskalerer helt vildt altså er det sådan at

ønsker at der faktisk ikke er nogen begrænsning

den samlede provenugevinst på baggrund af job og beskæftigelseseffekten af

det kunne være at det kunne oplyse folketinget om hvorvidt

og på den baggrund give anledning til

mere kvalificeret diskussion her i folketingssalen hvis ikke ordføreren stiller

det selv efterfølgende udfordringen er selvfølgelig at man kan gå ind og måle

er i arbejde kalkulen bliver interessant i det øjeblik vi så ser og det er nok min min teori at dygtige udenlandske studerende der

medicinalindustrien vindmølleindustrien og andre steder er en kæmpe gevinst de studerende der så vælger at rejse hjem er jo et kæmpe tab samlet er provenugevinsten forhåbentlig positiv det får vi jo at se men det undrer mig at fru marlene harpsøe ikke har fundet anledning til at stille spørgsmålet før hun causerer over synes jeg

det er man bare jubellykkelige over for det vi så siger

og tyve million kr som forligskredsen har forpligtet sig til i dag

jeg da helst bruge færrest muligt penge på at få det størst mulige provenu ud af investeringen

med eksempler på værnsinitiativer spørgsmål analyseredskaber og i øvrigt også har opfordret ordførerne

skattefinansierede velfærdssystem på den ene side og eus regler om fri bevægelighed for arbejdskraften på den anden side årsagen til at vi diskuterer det i dag

er jo ene og alene at eu domstolen har blandet sig i spørgsmålet om hvem der skal have adgang til den danske

det er selvfølgelig i sig selv uholdbart at eu domstolen har magt til det men lad mig først slå fast med syvtommersøm

der kommer udlændinge her til landet for at studere uanset hvor de kommer fra og uanset om de fra start af kan tale dansk eller ej de kan lære noget af os vi kan lære noget af dem og vi skal da tage det som en kompliment til det danske uddannelsessystem at de gerne vil være en del af det men det betyder altså ikke at vi automatisk skal betale su til dem alle sammen vores grundholdning er at hvert land må sørge for sine studerende der kan så være situationer hvor de udenlandske studerende har fået en fastere tilknytning til danmark som gør det rimeligt at vi også betaler deres

men det er altså noget som det danske folketing skal beslutte det skal ikke besluttes i eu eller nogen som helst andre steder samtidig ser vi jo at den fortolkning domstolen har lavet udfordrer det danske skattefinansierede velfærdssystem domstolens afgørelse betyder nemlig at blot du har ti til tolv timers fritidsarbejde om ugen

opnå status af vandrende arbejdstager og dermed opnå ret til danske velfærdsydelser herunder

på lige fod med herboende retten omfatter jo også retten til at tage

eøs lande der kræves dog en fastere tilknytning dommen har resulteret i at antallet af vandrende arbejdstagere fra disse lande

der samtidig modtager su i løbet af tre år er vokset fra cirka fem hundrede til cirka fem tusind fem hundrede i fuldtidspersoner

hvis folketinget selv skulle

havde vi jo nok heller ikke vedtaget en regel der havde de konsekvenser så havde vi jo nok fastholdt det som folketinget enstemmigt vedtog i to tusind og to og som stadig væk gælder for udenlandske studerende fra tredjelande

to års arbejde med minimum tredive timer om ugen og det er jo det man kalder fuldtidsarbejde den forskelsbehandling er jo ikke holdbar det er heller ikke holdbart hvis væksten i vandrende arbejdstagere der modtager su fører til yderligere nedskæringer i det danske su system der i forvejen er hårdt ramt af det seneste forlig som forligspartierne

to milliard kroner noget tyder på at eu

også i det her tilfælde kan bruges til social dumping jeg tænker på tv to

afsløring i maj to tusind og seksten hvor tre udenlandske studerende stod frem en af dem fortalte hvordan arbejdsgiveren havde presset hende jeg hjælper dig med at få

men lønnen jeg overfører til din bankkonto

vil jeg have tilbage igen

egen måling viste at otte og tredive procent af de udenlandske studerende kendte til dette problem det skal vi jo simpelt hen have undersøgt hvad er omfanget hvordan skærper vi kontrollen med den slags fuskerfirmaer og arbejdsgivere der kun er ude på at snyde det helt grundlæggende problem er jo at eu blander sig i hvem der skal have ret til danske velfærdsydelser en god løsning på det var jo at kræve en dansk undtagelse på det her område fra eu reglerne desværre må vi jo nok erkende at det kan vi ikke få flertal for

noget knap så vidtgående i håb om at det måske kan vinde flertal årsagen til problemet er jo domstolens fortolkning af begrebet vandrende arbejdstager domstolen har fortolket det sådan at man kan opnå status

arbejdstagere måske kunne blive dyrere end forventet

opstillede man nogle værneregler i i maj to tusind og seksten var det så nødvendigt at indkalde forligskredsen fordi

der udløste reglerne var nået og der måtte gøres noget

det man så blev enig om i forligskredsen var at

foråret og sytten altså nu kan vi forvente resultater af den udvidede undersøgelse

alle forligspartierne i tretten var jo enige om at der skulle være en eller

grænse for udbetaling af su til vandrende arbejdstagere men samtidig også at de eu regler der er

og det er jo blevet gennemgået

nuværende ministers forgænger ved indtil flere møder i forligskredsen

derfor tror jeg egentlig at det bedste vi kan gøre lige nu

afvente resultatet af den her

su spekulation sted og jeg tror det er godt

snart være klar og når den ligger klar

meget hurtigt indkalde forligskredsen

sådan proceduremæssigt

men derudover er der jo kun at sige at vi støtter den vedtagelse

er noget som man vil arbejde for hos

i hvert fald at få sikret at det kommende udspil ikke kommer til at indeholde

sammenblanding som det vi tidligere har set fra regeringens side altså at vi adskiller tingene

engang er med til at bryde den sociale mobilitet så der er en hel masse overvejelser vi skal have op og så må vi se på hvordan

kompliceret at lave værnsinitiativer hvad kan vi komme igennem med og hvad kan lade sig gøre osv

i to tusind og tolv

selv bestemte hvad for nogle rammer og betingelser

og få den danske su så kan vi sætte det som

for naturvidenskab og inden for nogle af de tekniske fag og det indgår da bare i mine overvejelser at man siger hvor langt hvor langt skal vi tilbage mod den situation der var i 2013 for det er

eu og uden for og vi er endda begejstrede for at danske studerende har mulighed for at tage til andre lande og tage dele af deres

som en kæmpe fordel for danmark det gør uddannelserne bedre det giver de studerende flere perspektiver og nye ideer og det er jo også det der er tilbagemeldingen fra både underviserne og de studerende og fra erhvervslivet

udveksle mange studerende derfor blev vi i radikale venstre helt generelt provokeret af at regeringen lagde skylden på de udenlandske studerende dengang de som v regering alene fremlagde forslag om at beskære suen markant for alle studerende det var sikkert også meningen altså at radikale venstre skulle blive provokeret men det var ufint ikke over for os

udenlandske studerende der er i danmark som vandrende arbejdstagere

skrappe krav om

løser ingen problemer

i sit eget parti vi er så

og i to tusind og tretten indgik vi mens min partileder var minister

udgifterne til su også til udenlandske studerende

er der konkrete problemer enkelte steder så går jeg ud fra at ministeren specifikt sætter ind over for dem og ikke gør alle

kan vi jo også se på hvordan vi løser eventuelle fremtidige udfordringer

i forhold til to tusind og tretten aftalen og med med udgiftsniveauet

være ifølge ordføreren altså er det en

at internationalisere vores uddannelser er en kæmpe gevinst for danmark

er en gevinst at danske studerende kan

er noget som vi

har lagt meget stor vægt på og som udvikler sig og som giver

på tværs af grænser og hvor mange arbejdstagere flytter

at udveksle studerende det går selvfølgelig begge veje nemlig både at kunne sende danske studerende ud og modtage studerende så det er man nødt til at kunne se på samlet

konkrete problemer som vi skal sætte værnsinitiativer ind i forhold til

sådan at slynge om sig med hvad man ellers kunne gøre jeg kan sige med sikkerhed at radikale venstre synes at et af de dårligste steder vi kunne sætte ind var

tager udenlands og vi er også enige om at det er en kæmpegevinst det kan være svært at gøre op i kroner og øre men det

kæmpegevinst

betale su til dem det er jo det sagen drejer sig om

spørge på denne måde har ordføreren overhovedet en ambition om at at kigge på de eu regler og har ordføreren en ambition om at nedbringe den udgift der er nu fra de fem hundrede million

hvor langt ned skal den og hvor langt vil ordføreren gå i forhold til at spare på andre områder inden for su

venstre at det er en gevinst at udenlandske studerende kommer hertil når de kommer hertil og får

bidrager de nemlig delvis til det danske arbejdsmarked for det er jo forudsætningen for at de kan modtage su og de gennemfører uddannelser på fuld tid med de krav der er til dem

jeg så egentlig hellere at vi

gjorde en endnu større indsats for at rekruttere nogle af de her studerende som vi har behov for lige nu rundtomkring på danske arbejdspladser de er nemlig ofte på mange af de studier det redegjorde den socialdemokratiske ordfører også for

som en stor fordel at der også er udenlandske studerende der kommer ud

de her uddannelser og der er virksomheder der kalder på deres arbejdskraft det kræver så at vi gør en indsats for at

ud fra er det for enhedslistens ordfører nemlig at rettigheder

er ikke noget jeg ønskede eller radikale venstre ønskede det som vi ønsker står i den aftale vi har lavet i

vi må inden for den aftale ansvarligt finde ud af hvordan vi finansierer hvis man overskrider